af folketingstidende DK fra medlemmer af folketinget søren espersen jeppe mikkelsen annette vilhelmsen henning hyllested og thyra frank der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den ottende november to tusind og fjorten atter kan give møde i tinget kenneth kristensen berths mie bergmanns karsten hønges sarah nørris

hvor vi har indgået nogle kompromiser som dog alligevel er nået frem til at vi har fået lavet et medieforlig som bygger

og tv stationer som lovforslaget i dag blandt andet handler om

cirka sekshundrede og halvtredstusind danskere der bor i

have taget det næste skridt i forhold til at sikre danskerne mere frit valg

tv området

et tv hvor kanalerne er valgt i den rækkefølge som nogle programplanlæggere

kanaler var det alle ønskede er passé

ønsker at se og på den måde de ønsker at se det fordi der er frihed til at vælge

vi mener det er at blive bedre

løsninger for danskerne

skulle have sagt i forhold til fordeling

kommercielle kanalers fodspor

vi har forsøgt at sikre i det nye medieforlig

i stedet for sker der nu en forbedring og en kvalitetssikring af ungdomskanalen dr

og kan dermed være med til at sikre at public service sendefladen følger den nye medievirkelighed

en rigtig god ting at erhvervslicensen også bliver afskaffet som en del af medieforliget og det lovforslag som vi skal behandle i

for at sikre

nu kan få et færre på listen

men for den lille iværksætter betyder det utrolig meget vi med dagens lovforslag afskaffer erhvervslicensen

i medieudbuddet for at sikre mere valgfrihed for at sikre at der bliver holdt styr på økonomien omkring vores danske public service stationer og derfor kan venstre bakke op

l to og tyve som vi behandler her i dag

mellem public service kanalerne og de kommercielle kanaler den balance sikrer udvikling sikrer kvalitet for begge parter og det er naturligvis vigtigt og positivt de danske public service medier har en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til den demokratiske debat i det danske samfund samt give mulighed for fælles oplevelser med udgangspunkt i danske værdier og de er i modsætning til andre medier underlagt lovkrav om blandt andet saglighed og upartiskhed vi socialdemokrater ønsker os et danmarks radio hvor danskerne kan få det hele både bred underholdning og aktuelle nyheder både storslået drama og smalle dokumentarer vi ønsker os et danmarks radio for alle danskere vi ønsker os et danmarks radio der er bredt og godt

ikke et danmarks radio på skrump public service handler om at alle danskere skal have adgang til medieindhold af høj kvalitet uden reklamer det betaler vi for over vores licens når vi har public service skal danmarks radio ikke fokusere på at sende reklamer men de kan fokusere på at producere godt indhold i stedet mediestøtten er noget af det der er med til at danne en fælles referenceramme for os danskere

er et fundament for vores demokrati derfor er det vigtigt at vi styrker public service

vores medievaner er i forandring og flere og flere vælger selv hvad de vil se hvornår

jeg også tilfreds med at vi styrker public service tilbuddet og sørger for at vi følger med tiden igen med danmarks radio som eksempel på

være på de platforme hvor danskerne er vi sørger for at få mest mulig kvalitet for licenskronerne public service skal være for alle og det er jeg glad for at vi styrker med

få alle partier med jeg synes det er glædeligt at vi kan styrke medielivet også regionalt og lokalt forstået på den måde at danmarks radio fortsat skal holde skarpt fokus på deres regionale stationer og ikke og ikke lave nedskæringer dér jeg synes også det er vigtigt at vi har fået sat nogle klare retningslinjer

de ikkekommercielle lokalradioer således at de også fremover skal styrke deres virke i deres nærområde

med den aftale der er lavet er der selvfølgelig også en hel masse ting som vi ikke skal ind at ændre ved lov men

efterfølgende skal ændre i public service kontrakter med dr og tv to og i andre

ting som vi er enige om og der er også andre ting som jo skal debatteres uanset hvad vi bliver enige om

selv om vi nu har sat nogle krav op over for danmarks radio så

og der er fire år til den næste så betyder det jo ikke at

mener vi jo stadig væk at danmarks radio skal have nogle klare beskeder om hvilke

public service begreberne og dermed også styrke de ting som danmarks radio egentlig burde have som kerneopgave

kulturministeren og det vil jeg også gerne takke for

god og vi havde nogle gode diskussioner

til at nedsætte et public service udvalg som skal arbejde videre med nogle af de ting som som jeg har nævnt og som også tidligere nævnt af venstres ordfører det synes vi er spændende og vi håber også at der kommer noget brugbart ud af det ellers

så vil det bare være en syltekrukke og det tror jeg ikke der er nogen af forligspartierne der der ønsker

så er jeg meget enig i det venstres ordfører sagde

for alle og også for for borgere i almennyttige boligselskaber jeg håber på at vi snart kan tale videre om

skulle laves på det område der er rigtig mange

der venter på svar på om de ikke også

tv kanaler og tv pakker jeg håber på at vi på et tidspunkt snarest kan finde en løsning på dette vi har jo talt om det før og det har været en kastebold mellem boligministeriet og

kulturministeriet jeg håber på at vi nu har fat i den lange ende og kan finde en løsning så vi også kan få den vinget af på listen

altså l to og tyve og vi er glade for samarbejdet og takker ministeren for de ting som hun har lyttet til

og meget interessante diskussioner

mediebilledet ændrer sig helt utrolig meget for tiden

at det er et marked som bevæger sig helt uden vores hjælp

balancen og arbejdsdelingen mellem danmarks radio tv to

politikere er rigtig gode til at nedsætte udvalg og hvad kommer der ud af dem ikke altid særlig meget men jeg håber

det som især interesserer os er selvfølgelig hvad fremtidens public service

jeg tror i virkeligheden at public service kommer til at se helt anderledes ud om fire fem seks år jeg tror at mange af os tænker at traditionel public service er tv avisen klokken atten tredive en og tyve

en helt anden public service der kommer til at se helt anderledes

set reduceres til en meget enkel ting det handler om at kvalificere den offentlige debat og det handler om at skabe en fælles referenceramme

som vi er i fare for at miste til de kommercielle medier

at den her kvalificering af den offentlige samtale

der dør ud med de sidste generationer men er noget vi får leveret videre

derfor synes vi at det er rigtig interessant

om at kvalificere den offentlige debat og den offentlige samtale men jeg tror vi vil se helt nye formater

med kommercielle stationer og publicistiske medier på en helt anden måde i fremtiden end vi har set tidligere

jeg tror ikke at danmarks radio om ti år

i samarbejde tæt dialog og i løbende kontakt

mest interessante og perspektivrige

selvfølgelig op om aftalen og også de ændringer som

i at styrke borgernes demokratiske handleevne det kræver at public service medierne hele tiden nyskaber deres nyheds dokumentar og vidensformidling

hvor danskerne er nogle gange hører jeg nogle sige at

skal huske at det er danskerne der betaler

også derfor danskerne skal have det

og støtter det fremsatte lovforslag

ret massive økonomiske nedskæringer hos dr

flere danskproducerede programmer

herunder flere aktualitetsprogrammer til unge

er vi også rigtig glade for at der kommer bedre handicapbetjening så mennesker med syns eller hørehandicap også får noget for deres licenspenge

seerne har krav på den public service de betaler til i forskellige formater

eller benytte sig

til nye platforme skal dr selvfølgelig følge med

men netop er noget der binder os sammen

til dansk filmproduktion og mere støtte til læringsspil til unge og børn

er en implementering af den aftale vi indgik før sommerferien

public service puljen sammensætning af bestyrelserne og erhvervslicensen

de årlige public service redegørelser det styrke demokratiet

licensen for erhvervsvirksomheder vil det give rigtig mange arbejdspladser

skal betale licens men

det samlede lovforslag men jeg fik lige lyst

desværre se nu hvordan nedskæringerne rammer danmarks radio

flere midler så nedskæringerne ikke

en god aftale hvis man ser bort fra de her ting og

og en del af forslaget går ud på at slå fast at vi har en public service pulje

og at dette bliver udvidet til video on

tjenester så længe programmerne efterfølgende sendes på en traditionel tv kanal det er en udmærket udvidelse samtidig med at public service puljen også skal støtte programmer for børn og unge og der afsættes fem og tyve procent af midlerne i puljen til disse programmer desuden

til drs og tv to

som vi jo kender rigtig godt i enhedslisten

også fra folketinget hvor folk mest af alt gror fast og det nye er at valg til både dr og tv to regionerne kun kan gentages én gang alt i alt kan vi sørge for at bestyrelsen kan matche ledelsen samtidig med at vi kan få fornyelsen

en del af demokratiseringen af de store

af det giver forslaget også mere indflydelse til radio og tv nævnet når de skal vurdere stationernes opfyldelse af public service kontrakter og

skal have en høring blandt de relevante interessenter

en af de aktuelle sager dr har en public service kontrakt der indeholder deres

har drs ledelse sendt fyresedler ud til orkestrets medlemmer jeg tror og håber på

magtudøvelse med den nye indflydelse for nævnet

de relevante interessenter lovforslaget indeholder jo også den nye ordning

som betyder mere lokal og

begrænsning af hvor mange tilladelser der gives

fremskridt hvis det kommer til at betyde at lokalradioerne

flere lyttere over hele landet så det ikke bliver et hovedstadsfænomen jeg tror vi skal følge med i dette og måske skal vi rette det til hen ad vejen til sidst vil jeg sige at afskaffelsen af medielicensen for erhvervsvirksomheder er et rigtig dårligt forslag sagen er jo

som skyldes den såkaldte vækstplan fra regeringen

som i virkeligheden ikke giver flere arbejdspladser nærmest tværtimod

jeg kan jo bare henvise til bemærkningerne fra finansministeriet som i et svar til mig siger at det ikke betyder flere arbejdspladser og jeg vil tilføje at det betyder cirka firs million kroner mindre i licenspenge som betyder færre arbejdspladser i dr og tv to regionerne jeg vil også i fremtiden arbejde for at vi skal lave et mere økonomisk retfærdigt system i stedet for licensordningen hvor de fattige betaler lige så meget som de rige som sagt er dette lovforslag en udmøntning af medieaftalen som indeholder meget godt og har en lille del som skyldes andre dele af regeringens samarbejde med de borgerlige partier

går meget hurtigere

gerne havde set rykkede endnu hurtigere end tilfældet er her jeg synes

der kom endnu mere frit valg på

af erhvervslicensen men vi synes

licens i et moderne samfund

skal dække og hvor er borgernes muligheder

rigtig interessant at kigge på

konflikt med hinanden

da dr havde monopol

hundrede og seks og halvtreds avistitler i danmark

for staten at støtte levering af

som danmarks radio men

vi kommer til at diskutere også politisk hvad er

kigge på når man definerer fremtidens public service

fra dengang vi først begyndte at tale om public service

om det her lovforslag der er en opfølgning på den aftale som vi har indgået men alligevel et par ord med på vejen

forhandlinger er jo tit udtryk for

fra starten og så finder vi et kompromis og der er jo fundet

på forskellige måder kompromiser som vi fra konservatives side er

vi også ved den her debat gør opmærksom på hvor vi hver for sig

for vi skal jo som flere ordførere også

fortsat debat om public service virksomheder i de kommende år

folkeparti har der især været to hensyn det ene hensyn er selvfølgelig at vi lever i en tid hvor kommercielle tv kanaler

mediebilledet og også udfylder det behov der er for underholdning nyheder og alt det andet som vi kan opleve i tv og i radio det skal der være plads til og danmarks radio skal ikke vokse sig så stor og være så dominerende at det begrænser de kommercielle kanalers muligheder

er det andet hensyn fra konservatives side at det er vigtigt at vi har en stærk public service kanal i danmark det er vigtigt at vi har en kulturbærende samfundsinstitution som danmarks radio der kan bidrage til at holde fast i de fælles værdier den dannelse havde jeg nær sagt som vi har i vores samfund de værdier der er bygget op

skal bæres videre til de kommende generationer og der har danmarks radio en vigtig og en tung forpligtelse til at være netop den samfundsbærende kulturinstitution at være en public service virksomhed

det er balancen

drøftet i de forhandlinger der har været hvor langt skal man gå i den ene og den anden retning hvordan giver man plads til de kommercielle kanaler

og jeg synes vi har fundet en fornuftig balance i det men der er jo en rivende udvikling på medieområdet vi bruger alle sammen medier på en helt anden måde nu end vi gjorde for få år siden og derfor er der behov for at vi tilpasser vores syn på ikke mindst public service virksomheder i takt med den udvikling der finder sted derfor er det fornuftigt nok at vi nu

besluttet at vi i de kommende år skal vurdere

public service virksomhedernes rolle i samfundet og der bliver nu nedsat et udvalg der skal komme med i hvert fald et grundlag for den diskussion vi så

frem mod det næste medieforlig som der skal indgås i hele den balance der er fundet

jeg at en af de vigtigste sætninger i

skal ikke konkurrere med private aktører hvor det ikke tjener et public service formål

altså det er jo vigtigt

at de ikke skal være der

skal der være plads til de private aktører

det er også derfor at vi lige i øjeblikket har

det er min opfattelse at danmarks radios ledelse er gået langt over stregen i forhold til det vi har besluttet

at public service kontrakten mellem kulturministeren og danmarks radio bliver ændret men det er et udtryk for manglende forståelse for danmarks radios rolle når man vælger et område hvor man rammer lige præcis kernen i public service virksomhed og nedlægger underholdningsorkesteret men fastholder en lang række aktiviteter der i

konkurrerer med de private kommercielle kanaler det er

til danmarks radio

og vi har heller ikke ønsket at sige nej til forslaget om at

man skulle fjerne erhvervslicensen selvfølgelig ikke men danmarks radio har et kæmpestort budget og selvfølgelig kan man finde pengene på andre måder

man lige præcis rammer noget som er kernen i public service virksomhed med den besparelse der er gennemført eller som man planlægger at gennemføre jeg håber at vi kan forhindre

vi har jo allerede blandet os i det med underholdningsorkesteret for når der står i public service aftalen mellem danmarks radio og kulturministeren at der skal være det underholdningsorkester så har vi jo allerede interveneret i det der står at det er politisk bestemt at det skal være der og så har vi vel også lov til at sige

om den konservative ordfører kan bekræfte at

side har bedt danmarks radio om

har vi faktisk også honoreret ved at give dem tredive million

licensmidler plus derefter seks

nogle forhandlinger der har ført til nogle rigtig gode rammer for de medier

så vil jeg også gerne kvittere for alle talerne

i virkeligheden rigtig gode atmosfære der har været under forhandlingerne

i de kompromiser vi har lavet igennem forhandlingerne så det er et rigtig godt eksempel på dansk folkestyre

langt mindre end alle de

alle delene afstedkommer behov for en lovændring jeg vil så lige nævne dem som

først er der public service puljen

den pulje hvor der er mulighed for at

herved kan det blive gjort mere attraktivt for en række af de nye video on demand tjenester at initiere eller

deltage i finansieringen af navnlig dansk tv drama

om at yde støtte til radioprogrammer ophæves

sig meget svært at anvende de støttemidler

øremærket til radio dernæst er der en indførelse af en begrænsning af adgangen til genbeskikkelse og genvalg af medlemmer

danmarks radios bestyrelse og de regionale tv to virksomheders

dermed har vi jo givet mulighed for en løbende fornyelse af bestyrelserne

gøre det på en måde så vi også bevarer en kontinuitet i bestyrelsen det kommer nu først til at gælde for

til to og tyve endelig vil jeg gerne pege på indførelsen ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer

her foreslåede udvidede bemyndigelser hensigten med virkning fra

de principper

vi har nu om lokal tilknytning og den nye ordning for ikkekommercielt tv der er trådt i kraft den første januar to og fjorten

at den gældende ordning for kommercielle lokalradioer fortsætter på de kendte vilkår

public service det er ikke en del af lovforslaget men jeg

jo rigtigt at vi er i en brydningstid som er meget markant på medieområdet fordi teknologien iler af sted som den gør og vores vaner

derfor er der en ny

public service virksomhed generelt i medierne på den ene eller den anden måde

for at diskutere de her meget komplekse ting

også kan involvere os i eller inddrage de erfaringer og de udviklinger der sker internationalt

ser frem til at vi løbende kan føre en form for dialog med det pågældende udvalg som jo har fået i opdrag også

så det er ikke en proces der bare venter det er noget som vi faktisk tager fat i relativt hurtigt og derfor kan vi også være med til at præge debatten i offentligheden

vi forestiller os public service kan blive i fremtiden hvordan vi kan definere det og hvordan

at alle borgere i danmark uanset aldersgruppe baggrund

og i stand til stadig væk at forny og udvikle deres viden om hvad

er for nogle ting der påvirker os og om de beslutninger som danmark skal deltage i i verden vi lever

en tid med hastige forandringer og der skal vi prøve at finde et grundlag for at ruste borgerne til at kunne deltage i de forandringer

kvittere for den opbakning der har

ser frem til en konstruktiv

er altså en bred aftale der er blevet indgået hvor alle folketingets

dermed som en implementering af den her stemmeaftale som blev

en omfordeling af udlodningsmidlerne til idrættens organisationer og en ændring af hvilke organisationer der skal modtage tilskud ændringen indebærer at anti doping danmark sport event denmark og idrættens analyseinstitut får penge og at hestevæddeløbsportens finansieringsfonds tilskud

gradvis over en årrække

den her stemmeaftale som vi i fællesskab har indgået jeg mener det er rigtig vigtigt at

uhyggelige eksempler på hvad doping kan medføre og derfor er det også en af de vigtige og grundlæggende værdier i vores idrætsverden som vi på den her måde også

ud over det

er med til at styrke sport event denmark man får altså nu mulighed

har i gang med at tiltrække

jo forhåbentlig fortsætter med

en streg under vi var enige om at det var

som vi i fællesskab har besluttet at der skal skæres ned på men jeg vil også understrege

trappemodel som gør at det ikke allerede er fra januar

nedskæringen sker trinvis

at der er en ting

stemmeaftalen det er aftalen om at hestesporten nu

et ønske som hestesporten jo har haft

få igennem og

at man skal arbejde på en løsning hvor man kan få etableret et eventuelt fælles nordisk

som jeg ved har stået allerøverst på ønskelisten

hestesporten og derfor glæder det mig rigtig meget at det nu er skrevet ind i stemmeaftalen

vil jeg også her fra talerstolen i dag sige at noget

under selve udvalgsbehandlingen er at det bliver synligt i

den egenkapital som

der fordeler midlerne imellem travbanerne

kunne tage nogle af de midler i brug eventuelt under den her proces hvor man er i gang med at finde ud af om det kan lykkes at slippe hestesporten fri så ja der er bekymringer fortsat og det kan vi såmænd også høre der er ude på slotspladsen i dag

med udvalgets formand også lavet en aftale om at vi naturligvis

berørte parter

lovforslag nummer l tre og tyve jo en udmøntning af den stemmeaftale som vi i venstre

faktisk også synes at vi

som sagt støtter vi naturligvis

organisationerne har utrolig godt greb om hvad der rører sig idrætsmæssigt overalt i

samtidig løfter vi de nødvendige områder som analysearbejdet har tydeliggjort og der bliver politisk mulighed for at støtte nødvendige hastetiltag

i en ny idrætspolitisk aftale det er rigtig dejligt det er konstruktivt og det er en anerkendelse til de mange der arbejder

frivillige eller bare som deltagere i idrætten

som skal implementere den aftale vi har indgået der skal laves nogle ændringer

der får penge fra udlodningsmidlerne til idrætten der skal ske nogle ændringer i forhold til bestyrelserne til visse udvalgte offentlige og selvejende institutioner på idrætsområdet og der skal ske ændringer i forhold til anti doping danmarks virksomhed og dets område

nævne nogle enkelte punkter som er meget væsentlige for idrætten og sporten

er bekæmpelse af doping vi har her i salen mange mange gange igennem de sidste år drøftet problemstillingen omkring doping i både motionsidrætten sporten og eliteidrætten i danmark vi giver flere muskler til arbejdet mod doping vi præciserer også væsentligheden af

vi er et lille land kan rumme store idrætsbegivenheder at vi bliver det vindue

vi skaber den motivation for øget deltagelse i danmark ved at man kan se at der bliver afholdt spændende arrangementer her i danmark det er fremmende for både idrætten og sporten og det er også fremmende

foreningsidrætten er det der kitter det hele sammen ude i klubber og foreninger de er rigtig dygtige til at få rigtig mange til at deltage og det synes jeg også at vi med al tydelighed med den her idrætspolitiske aftale præciserer det gælder også eliteidrætten som har team danmark der står i spidsen for dem vi sender ud på verdensarenaerne til de helt store konkurrencer

så dygtige og så gode atleter som overhovedet muligt vi har grebet den mulighed for nu at lave en professionalisering af de bestyrelser som de selvejende institutioner har sådan at vi både i anti doping danmark sport event denmark lokale og anlægsfonden idan idrættens analyseinstitut

laver ændringer jeg er rigtig glad for som socialdemokrat at vi også

fundet midler til at der er en omstillingspulje

man fra idrætspolitisk side her på christiansborg kan tage nye udfordringer op som måtte vise sig at vi har nogle penge i kassen så vi kan handle hurtigt det er rigtig rigtig godt

glad for at vi også i aftalen er blevet enige om at vi senest hvert andet år skal holde en idrætspolitisk høring et temamøde hvor vi diskuterer idrætspolitik i danmark med alle der er interesseret i det

så er der økonomien min kollega fra venstre fru anni matthiesen har sagt hvor pengene kommer fra der sker en reduktion af tilskuddet til

fire år men vi har også

foregår og det har været baggrunden for at

som meget hurtigt skal kigge på nye finansieringsmuligheder i forhold til hestesporten og vi har sagt at hvis det viser sig

kommer nye bæredygtige finansieringsmuligheder

tage en politisk debat om situationen

jeg har taget initiativ til at vi allerede næste onsdag

gjort som formand for kulturudvalget afholder et temamøde

til at skabe en dialog og forhåbentlig en forståelse for mulighederne

også får sat ord på de udfordringer

den reduktion der sker af tilskuddet det er vi fra socialdemokratisk side meget meget opmærksomme på og vi ønsker

de samme højder som hestesporten har rent spilmæssigt i norge og sverige det er en rigtig god aftale og hvor er jeg glad for at alle otte partier står bag den dermed får vi givet den langsigtethed

kunne kaste skygger over idrættens ellers så mange positive sider her tænker jeg meget på det som jeg i tidligere debatter har kaldt for dopingspøgelset endvidere er der også problemet vedrørende matchfixing som i den seneste tid har sneget sig ind i mediernes idrætsdækning som en måske endnu større trussel mod idrætten det problem

da jeg umiddelbart tror at det kan komme til også i fremtiden at lægge beslag på nogle af de midler som vi bruger på idrætten at idrætten trods disse uvæsener skal støttes mere eller mindre hersker der ikke tvivl om og det er der bred politisk interesse for og for idrættens og foreningslivets bedste

er mange partier og helst alle som vi ser i det her tilfælde med stemmeaftalen om idrættens fremtidige økonomi der deltager der sendes et budskab om hvad der er det økonomiske scenarie i årene frem i forhold til udlodningsmidlerne

og der kan være andre der er utilfredse med at der fokuseres på at afsætte midler til områder som måske ikke har så meget med den mere fysiske idrætsudfoldelse at gøre

nogle kommentarer til flere af områderne og modtagerne af midlerne og til de reaktioner der har været siden vi indgik aftalen i forsommeren når det er blevet besluttet

sammen med at det er et område som vi må sikre ikke eskalerer yderligere og ender med at blive et slaraffenland for nogle idrætsudøvere og nogle bagmænd som for ussel mammon vil ødelægge det positive der er ved at dyrke idræt såvel på motions som på eliteniveau danmark er et land hvor der allerede er en stor ekspertise på området men der er behov for at styrke det og det bakker dansk folkeparti op at samles om idræt har en masse afledte og positive sidegevinster som kan være svære at sætte pris på men når man ser på hvad det igennem de senere år er lykkedes for sport event denmark at tiltrække og organisere af større internationale idrætsbegivenheder er der grund til at sikre det videre arbejde og det gør vi med

med en permanent bevilling

kun til glæde for eliten men også for befolkningen som helhed

den brede befolkning og at der efterfølgende faktisk også er

børn og unge som vælger at dyrke en given idrætsgren team danmark bliver også modtager af midler som skal være med til at sikre en fortsat indsats for at styrke

er for dansk folkeparti meget vigtigt det er godt nok et mindre beløb men jeg mener det er et

der faktisk vil være med til at gøre en forskel især nu hvor folkeskolereformen skal implementeres og hvor mere motion er på dagsordenen i folkeskolen

en pulje til andre idrætsformål en pulje som kan være med til at støtte blandt andet idrætsområder som ellers har haft svært ved at

der på den ene eller anden måde er engageret i hestesporten og hestebranchen jeg har afholdt møder og det har på mange måder været ret konstruktivt at indgå i dialog med

forhandlingerne har været meget vigtigt at reducere

det er mit håb at der med den reduktion der nu er lagt op til og som starter med de femten million kroner i to tusind og femten vil være mulighed for at hestesporten og danske spil kan etablere et samarbejde og efterfølgende få etableret et fællesnordisk spilleselskab

også tror på projektet og det synes jeg er rigtig positivt men åbenbart

desværre taget lidt længere tid end forventet for parterne

få indledt den her dialog og derfor har meldingen fra nogle været at det kan blive vanskeligt at klare det økonomisk allerede til nytår derfor håber jeg selvfølgelig at hff vil se positivt på at bruge noget af egenkapitalen til at kompensere med

er tale om en selvejende institution ligger beslutningen der ligesom det også

som formanden for kulturudvalget lige nævnte

flere møder og dem glæder

ændringer i sammensætningen af bestyrelser i udvalgte offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet

en stor forandring i negativ retning

og ung og hvad man får som medlem i hestevæddeløbsregi så

en kæmpestor forskel

handler det hele jo om en omprioritering af de statslige midler som gives til gavn for idrætten og det radikale venstre kan støtte

og engagement i en fælles interesse idræts og foreningsliv er vigtigt fordi det lærer os at være en del af et fællesskab hvor vi udvikler vores demokratiske værdier og hvor vi lærer at tage beslutninger i fællesskab som en del af en forening styrkes både de personlige og de sociale værdier der også er brugbare i andre situationer

være på arbejdsmarkedet eller det kan være i privatlivet i sf er

glade for den idrætspolitiske stemmeaftale som vi i fællesskab vedtog i folketinget her i foråret den skaber netop bedre idrætspolitiske rammer blandt andet bliver idrættens analyseinstitut og dets arbejde for idrætslivet i danmark sikret midler fra kulturministeriet og det er vi glade for

bekæmpe brugen af doping

idræts og sportsmiljøerne er en vigtig kamp at tage doping er skadeligt for kroppen

det koncept vi forstår ved idræt og sport alt for mange gange har doping erstattet det menneskelige talent idræt handler om den menneskelige krop og hvad den er i stand til at udøve

sf mener at det for alt i verden er vigtigt at sikre et sundt idrætsmiljø som doping ikke skal være en del af

glade for at lovforslaget fører de gode ideer ud i livet som ligger i

stemmeaftale om at styrke anti doping danmarks arbejde for en sund og dopingfri idrætskultur

at lovforslaget er med til at fremme breddeidrætten i landet

ved at sikre bestyrelser i idrætsforeningerne som er ressourcestærke og som har de rette kompetencer til at styrke idrætsmiljøerne til gavn for alle

og vi mener at fordelingen af ekstra midler til breddeidræt er fornuftig da hestevæddeløbssportens finansieringsfond indtil nu har modtaget uforholdsmæssig store beløb af de årlige udlodningsmidler i lovbestemte tilskud hvis væddeløbsbanerne skal have mere støtte må det ske som lokal erhvervsstøtte og ikke som kulturstøtte samlet set synes vi altså i sf at det er en god idrætsaftale og at det her er et fornuftigt lovforslag og vi ser frem den kommende tid at være med til at udarbejde de idrætspolitiske sigtelinjer som vi håber vil bane vej for flere tværgående idrætspolitiske initiativer inden for mange forskellige områder

brug for i langt højere grad at indtænke idrætten i det forebyggende sundhedsarbejde i byplanlægningen i det sociale arbejde og i erhvervspolitikken ligesom det er vigtigt at man fortsat sikrer både mangfoldighed

og hundevæddeløb vi har jo lavet en aftale

inden for idrætten og vi skal være klar over at det er småpenge som vi har ændret på i udlodningen de største modtagere er

og fundet nye penge til sport event

idrættens analyseinstitut og flere penge til team danmark samtidig har vi fundet nogle penge til en omstillingspulje til idrætspolitiske sigtelinjer som kan bruges i de fremtidige indsatser inden for

jo ikke så dårligt når vi ikke har brugt flere penge

på den samlede aftale pengene er kommet fra et lidt mindre tilskud til dif og dgi

samtidig får de jo også indirekte tilskud gennem tilskuddene fra team danmark og sport

der desuden skal betale er hestevæddeløbssporten

fået et stort tilskud set i forhold til hvor mange der dyrker idrætten jeg mener vi bør tage flere penge fra hestevæddeløbet men det var et kompromis som var godt nok for os

har en meget stor egenkapital og sagen er at hvis de vil

de bruge en lille del af egenkapitalen det virker som om de ikke vil bruge deres egne penge til at føre alle banerne videre så de vil lukke to baner

godt understrege at det ikke skyldes vores aftale det skyldes kun finansieringsfondens beslutninger oven i dette har vi besluttet at hestevæddeløbene får mulighed for at opbygge deres eget spil eventuelt sammen med andre hestespil i norden ikke mindst det svenske spil det er en god idrætsaftale som nu bliver gennemført med dette lovforslag først og fremmest vil jeg fremhæve

ikke bare går ud på at straffe de enkelte udøvere som bliver fristet af ledere læger og så videre i aftalen står der at anti doping danmark skal bruge flere ressourcer på at optrævle bagmændene i samarbejde med politiet jeg tror det vil være bedre at bekæmpe de sundhedsskadelige dopingstoffer

stedet for kun at gå efter sportsudøverne det er også godt

at vi har fået understreget at det ud over

handle om større idrætsarrangementer på eliteplan også handler om bred idræt

vores lidt lavere niveau til sidst vil jeg dvæle ved de idrætspolitiske sigtelinjer der er for få penge til at udvikle idrætten i

vi udbygge idrætten for dem der er på samfundets kant

gennem socialministeriet det betyder rigtig meget når de hjemløse spiller bold jeg var med til at spille bold

jørgen arbo bæhr der er tale om jeg er ikke så idrætslig så det gør noget

nogle andre som skal støttes at de krigsveteraner som har fået psykiske skader dif vil godt organisere dem

til at dyrke idræt vi ved at det betyder meget for dem at de kommer ud blandt andre idrætsudøvere

det omsiggribende problem som hedder matchfixing

et internationalt problem hvor vi skal gå forrest inden for de

internationale sportsorganisationer jeg håber og tror på at vi som partier bag idrætsaftalen snart bliver indkaldt til møde om at udmønte sigtelinjerne

hestesporten nærmest flyttet ind på slotspladsen der har før været omfordelinger som har været omgærdet med stor interesse og enhver ved at det stort set

ændre på fordelingsnøglen og så samtidig gøre alle glade

derfor er det også sådan at det er yderst sjældent at en regering

skyld en kulturminister sådan helt af egen drift tager den problemstilling op fordi det tit og ofte giver problemer her er forløberen jo den

liberaliserede en del af spillet og

en vigtig lovgivning som har tråde længere ud end mange lovgivninger har

hvis man kigger på listen over overskudsmodtagere

der er otte hundrede foreninger og organisationer der modtager midler herfra alle mulige afskygninger af frivilligt arbejde frivilligt arbejde altså mennesker der af sig selv involverer sig i at skabe værdier for sig selv og for andre ledere og trænere og så videre der yder vi altså via denne lov en håndsrækning til det

at det skal siges fra denne talerstol nu at udviklingen i den finansieringskilde der ligger til grund er negativ i øjeblikket og derfor går disse frivillige

vi står og diskuterer hjørner her

fik af de monopoliserede spil og de liberaliserede spil var sådan en anden klasse knap så fint og så skulle de penge måske gå andre steder hen

fra danske spil som går i statskassen udviklingen er negativ i øjeblikket og der er ikke noget der ser ud til

for at lancere nye spil vi kender alle sammen udviklingen i de seneste mange år da lottospillet kom da skrabespillet kom fik det et ordentligt boost opad og der er ikke rigtig noget på vej

derfor må vi bare se den kurve der er negativ vil fortsætte de næste år jeg mener sådan set at regeringen bliver nødt til seriøst at se på om den udvikling er holdbar i forhold til det frivillige danmark

nu er der jo fine finanslovsforhandlinger i øjeblikket som nogle partier deltager i

der kunne man sådan set bare lette på selskabsskatten i

danske spil og dermed lade flere penge gå til overskudsmodtagere

den nedadgående kurve som jeg ser er et større problem

det der måske er kommet ud af det her lovforslag i dag jeg mener faktisk at vi anstændigvis fremadrettet bør diskutere

tillade os at sidde med hænderne i skødet samtidig med at hele det frivillige område går en tid i møde der svækker deres mulighed

det dyrt for samfundet andre steder

sådan set grund til at pege på det her og jeg håber meget at det er

område for den her negative udvikling i kølvandet på det her

at den omfordeling her som styrker en række områder

at pengene skulle tages et sted fra og det er så hestesportens finansieringsfond der bliver reduceret kigger man på historieudviklingen for

undergået store forandringer gennem tiden hvor man har haft sit eget spil og så er der kommet konkurrerende spil og så

der er større interesse for

et kommissorium om at man skal se på hvordan man kan etablere et samarbejde

at de sådan set er taget ud af fordelingsnøglen og så skal finde

danske spil medvirker til at man finder en god løsning for hestesporten det er ikke her den skal findes og derfor bakker vi fuldt og helt op om

på tallerkenen problemet består imidlertid i at de lægger regningen til en tredje person der end ikke blev inviteret med til måltidet og som oven i købet risikerer ikke at få mulighederne for at kunne tjene penge til at

en ultrakort beskrivelse er måske på sin plads hestevæddeløbssporten består groft sagt af to grupper der deler fascinationen af hvad samspillet mellem heste og mennesker kan udvikle sig til i sportslig sammenhæng den ene gruppe er dem der arbejder aktivt med hestene

avl pasning træning og løb hver eneste dag året rundt det er ikke velhavere men typisk familier der deler interessen for heste

deres drøm handler om at frembringe en tarok den anden gruppe

der er aktive tilskuere de følger sporten nyhederne om den hestenes præstationer i samspil med kusk eller rytter den viden anvendes

at tage del i det totalisatorspil der gennem tiderne har dannet grundlaget for en væsentlig del af økonomien i sporten deres drøm handler om den store gevinst for nogle år siden hjalp i anførselstegn regeringen og folketinget dette totalisatorspil ind i danske spil baggrunden var et ønske om at bruge den nye teknologi og ændrede kommunikationsformer til at udbrede spillet med it og tv politisk

kom ind i en ramme der kunne sikre at det bidrog dels til hestevæddeløbssporten dels til almene formål

siden har teknologien udviklet sig enormt hastigt danske spils engagement vilje eller måske evne til at udvikle spillet på heste har bremset udviklingen af hestevæddeløbssporten på det skammeligste danske spil har fire tusind indskudsboder landet over alene i to hundrede af disse er der mulighed for at spille på heste konsekvensen heraf har været at dansk hestevæddeløbspil er havnet i serie seks med en årlig omsætning på godt fem hundrede million

oven i dette er der indført et sprog der indikerer at sporten er på støtten dette er ikke et retvisende billede da sportens natur altid har været at udvikle sig så den selv kunne skabe sit økonomiske fundament hvor staten oven i købet igennem mange år har fået et provenu gennem afgifterne på spil i tilgift til ægteskabet med danske spil konstruerede politikerne

finansieringsfond der har vist sig at være ude af stand til at indgå i et samspil med danske spil for at fremme udviklingsgrundlaget for hestevæddeløbssporten den bestyrelse ministeren har udnævnt

hvor sporten udfolder sig ny traktorer og andet udstyr har været højt prioriteret mens udviklingsopgaven har været ikkeeksisterende eller modarbejdet midt i en rivende teknologisk udvikling og nu beskæring af midler til sporten må vi stille det spørgsmål til den gruppe der i dag præsenterer et

tilhængere af for eksempel balletten begge er små elementer i et rigt kulturliv og det bør vi sikre plads til

en nordisk model med spil eller en anden form for spil og så man kunne få genereret et

også ligefrem er socialdemokratiske medlemmer

jo tager bliver forkortet voldsomt

det her spil i gang i morgen

hav nu står og taler som den helt store

at herre orla hav også vil sørge for at sikre at tempoet kommer

det er rigtig rigtig godt jeg kan bare sige

sidste spørgsmål jeg stillede på vores gruppemøde og jeg har i det hele taget forsøgt at holde mig inden for rammerne af det sådan almindelige parlamentariske arbejde og forsøgt at øve indflydelse

blevet forelagt som et fait accompli hvor vi alene kan tage stilling til den samlede pakke og det er altså afgørende nødvendigt at få nogle til at lytte til at der skal gives nogle værktøjer der gør at hestesporten får en chance for

bare nødt til at sige at da det her blev forelagt som

for at alle partierne står bag aftalen det er positivt for idrættens fremtid at vi med aftalen

på den baggrund meget overbevist om at aftalen er til gavn for idrætten samlet set i danmark lovforslaget gennemfører nogle tekniske ændringer af lovgivningen

jeg kan hurtigt resumere dem der kommer en omfordeling af det vi kalder udlodningsmidlerne altså overskud som vi får til kulturelle idrætsmæssige

bestyrelser i udvalgte offentlige selvejende institutioner på idrætsområdet og det er ændring af anti doping danmarks virksomhed jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til det vi kalder omfordelingen af udlodningsmidler til idræt i aftalekredsen blev vi enige om at hestevæddeløbssportens finansieringsfond skal beskæres med femten million kroner stigende til tredive million kroner hen over fire år og det er ud af en samlet tilskudsbevilling i størrelsesordenen syv og halvfems million kroner

vi blev også enige om at hestevæddeløbssporten skulle opfordres til at undersøge alternative finansieringsmuligheder blandt andet via udvikling af nye spilformer på den baggrund har hestevæddeløbssportens finansieringsfond og danske spil igangsat en undersøgelse af mulige modeller for at finde en løsning på den opgave

hvis disse undersøgelser sandsynliggør bæredygtige modeller for alternativ finansiering

parterne bag aftalen tilkendegivet at ville se positivt på muligheden for at der sker en selvstændiggørelse af hestevæddeløbssporten eller sagt med dens egne ord den bliver sat fri hvis undersøgelserne derimod viser at der ikke er bæredygtige alternativer så vil aftalekredsen drøfte det fremtidige tilskud til hestevæddeløbssporten og det er altså fra to tusind og atten og fremefter så vi har med andre ord valgt

at tilpasse sig en ny økonomisk virkelighed

forbindelse med høringen også i perioden fra fremsættelsen af lovforslaget til i dag været en hel masse debat om beskæringen af

senere periode på mail og på anden vis jeg skal nok love

endelig vil jeg gerne minde om at den politiske stemmeaftale om idræt netop handler om en omprioritering af de statslige midler som gives til idrætten i dag og så vil jeg lige kommentere

truffet en beslutning om at man skulle evaluere hvordan situationen så ud fire år efter aftalens indgåelse det blev så skubbet et år så det skulle

tusind og femten finansministeren fremrykker den evaluering nu

den så i løbet af foråret går jeg ud fra

jo også fordi vi er nødt til på baggrund af den aftale og den måde som aftalen er udformet på

den udvikling der nu sker og hvordan vi håndterer den

skal ske nogle ændringer det er jeg

de idrætspolitiske sigtelinjer

proces der bliver sat i gang nu og som også skal involvere idrætsorganisationerne på et tidspunkt skal de høres og inddrages i det men vi starter debatten imellem aftalepartierne så jeg ser frem til en videre behandling af lovforslaget og håber på at det fortsat sker på en konstruktiv måde og jeg

for aftaleparterne for det konstruktive samarbejde vi

har ført frem til den første nedfældede idrætspolitiske stemmeaftale som jo handler om hvordan vi fordeler midlerne og med hvilken hensigt vi gør det

ind i stemmeaftalen i forhold til at sikre hestesportens mulighed for også

skatteministeren man hører noget på gangene men det kunne

at få bekræftet her i salen i dag at den officielt

til skatteministeren så han også er klar over at det er noget af det som der skal tages højde for i de forhandlinger der skal foregå

kan man også tage penge ud af egenkapitalen eventuelt til at lukke et hul

inden for det formål som den skal

at den egenkapital der er er tilpas stor

som de ikke har haft nogen som helst interesse i at være med til at udvikle situationen

hestesportens finansieringsfond har været at man har været meget optaget af driftsopgaven og sørget for at der er gode traktorer til at slæbe på banerne

men ikke har haft engagementet i at skabe udvikling

den situation jeg beder ministeren om både

det at hestevæddeløbssporten er nødlidende i øjeblikket så det er

man sætter hele verden i bevægelse for og alle er velkomne til at komme med deres bidrag så derfor

jo også at vi får en række møder og kontakter på forskellig vis i den kommende tid og

at få indført det såkaldte lynspil harry boy i danmark

i en sådan situation blive tale om tabt indtjening i størrelsesordenen tre cifret millionbeløb hvert år jeg

en pressemeddelelse sagde at travsporten skal beskæres meget mere så er det klart

ministeren føler sig tryg ved

ministeriets embedsfolk der arbejder med det her

vi har jo en initiativforpligtelse til at det der aftales her i salen mellem partierne også bliver iværksat efter det der var hensigten og det vil vi

når de ikke vil gå ind og bruge af de penge

at de skal aflevere nogle af de penge når de engang skal skilles fra danske spil har jeg ret

og vil ministeren godt medvirke til at sende et signal om at der i hvert fald

er problemet problemet er jo om vi kan skaffe de

jeg vil godt lige understrege at det altså ikke er folketingets opgave eller

hestevæddeløbssporten selv der diskuterer hvordan man bruger de midler der er til rådighed og det er fondens bestyrelse der afgør hvor mange penge de

det såkaldte scenekunstneriske område som blev iværksat af en politisk aftale

fjorten som man i vk regeringen indgik med dansk folkeparti liberal alliance

nu endelig munder ud i konkret lovgivning på baggrund af udredningen

denne institution

danske scenekunstskole vil samle flere af de bestående institutioner statens scenekunstskole skuespilleruddannelsen ved aarhus teater dramatikeruddannelsen ved aarhus teater skuespilleruddannelsen ved syddansk musikkonservatorium det danske musicalakademi fredericia og odsherred teaterskole alle disse institutioner vil altså blive udskilt fra deres

administration og lagt ind under den samlede ledelse med en

har været overvældende positive fra alle niveauer

i store træk opbakning fra alle de eksisterende uddannelsesinstitutioner men blandt høringssvarene var dog også

og de fortjener selvfølgelig at blive taget seriøst under behandlingen af nærværende lovforslag af os alle sammen

spørgsmålstegn ved kulturministeriets magt til at udpege en fælles rektor danske dramatikere hilser overgangen til bachelor og kandidatuddannelsen velkommen men både de og dansk artist forbund advarer mod et eventuelt skred i det kunstneriske og praktisorienterede grundlag til fordel for en akademisering og teoretisering så den frygt der er

vi skal tage alvorligt men det er samtidig heller ikke noget

situationen er jo den at hvis vi kigger på hvordan og hvorledes det vil blive i praksis

ikke mindst med baggrund i praktisk

potentiale til at vi kan få skabt nogle

bedre uddannelser som også sikrer det nødvendige høje faglige niveau som måske har manglet på nogle af uddannelserne

bakker vi op om lovforslaget og vil anbefale

positivt det er afgørende for os at vi ikke lukker os om os selv i kulturpolitikken omlægningen er en klar styrkelse af de tidligere

uddannelser og strukturelt vil de lægge sig tættere op

de andre kunstuddannelser i udlandet der er i høringssvarene en generel tilfredshed med lovforslaget og der gives udtryk for at det skaber bedre vilkår for de videregående kunstneriske uddannelser

ensrette de enkelte scenekunstuddannelser i danmark

at uddannelserne arbejder for at udvikle forskellige kunstneriske tilgange og profiler så diversiteten sikres vi indfrier nemlig hermed ambitionen i regeringsgrundlaget om at sikre øget internationalisering og bedre samspil med det resterende uddannelseslandskab for de kunstneriske uddannelser vi samler forskellige uddannelsesretninger og institutioner under den samme lovgivning nu for at have bedst muligt blik for uddannelsernes udvikling vi tager dansk scenekunst alvorligt ved at prioritere indsatsen samlet og samtidig tydeliggør vi uddannelsesinstitutionernes rolle vi reviderer institutionernes formålsparagraffer

så det står klarere hvilken rolle de skal udfylde så lad mig afslutte med at sige at kunsten spiller en vigtig rolle i vores samfund i en tid hvor meget bliver gjort op i kroner og øre er det vigtigt også at kunne sanse og erfare andre ting i tilværelsen og det hjælper kunsten til kunst og kultur er velfærd det er vigtigt at alle har adgang til kunstoplevelser af høj kvalitet i det danske samfund og derfor er det vigtigt at vi prioriterer scenekunsten som vi gør med lovforslag l fireogtyvende

universitetspræge som man kender det fra usa og resten af norden med andre ord kan vi i fremtiden forvente meget mere professor higgins end

doolittle i vores scenekunst ophavet er udredningen om scenekunstuddannelserne fra to tusind og tretten hvor der er en masse spændende floskler som at kunsterne skal være selvstændige

fleksible og tværfaglige og så videre ikke nok med det

skal kunstnerne også dokumentere og etablere refleksionspraksis og selvfølgelig skal de gøres klar til internationalisering for at opnå alt dette forjættende skal uddannelserne centraliseres i en samlet institution der skal have navnet

scenekunstnere kan opnå en akademisk grad for at gå videre og efteruddanne sig hvilket i bund og

men det skal ske på bekostning af den traditionelle mesterlære som i

fagmiljøerne har været skeptiske

ikke sikker på at det vil give bedre scenekunst snarere tværtimod mange af de største skuespillere vi i danmark har fostret gennem tiden er udsprunget af teatrenes elevskoler her blev unge mennesker efter en skrap optagelsesprøve optaget på skolen hvorefter de gennemgik en krævende uddannelse med udgangspunkt i mesterlære og skuespilhåndværk derfor var de så dygtige selv når de optrådte på tv og

jeg kan ikke lade være med at spekulere på om en moderne pædagogisk og kunstnerisk læringsfilosofi vil hjælpe skuespillereleverne

mon hc andersen ville have haft en chance hvis han skulle reflektere over og dokumentere og formidle den erkendelse og indsigt der opstår i eller knytter sig til den kunstneriske skabelsesproces da han som ung mand ville være skuespiller næppe jeg har tidligere kritiseret dette og derfor har man i lovbemærkningerne

det væsentligste videngrundlag er praksis skal underviserne deltage i eller have aktiv kontakt med relevante kunstneriske praksis

der står endvidere at kulturministeriet vil lægge vægt på at overgangen til den nye bachelor og kandidatstruktur ikke vil medføre en teoretisering og akademisering af scenekunstuddannelserne på bekostning af

praksisnære og kunstneriske elementer men at overgangen derimod vil muliggøre udviklingen og styrkelsen af uddannelsernes kunstneriske grundlag

ministeren må derfor svare på hvordan hun vil sikre at der ikke sker en akademisering af uddannelserne også centraliseringen er meget bekymrende alle scenekunstinstitutioner det vil sige teaterskoler samles i en enhed med fælles rektor

ministeren bør derfor svare på hvordan hun vil undgå at modellen fører til centralisering og ensretning og om hun vil følge op på det årligt en tredje bekymring fra dansk folkepartis side er at ministeren i lovforslaget bemyndiges til at ansætte alle rektorer i den forbindelse ville det være godt

ministeren over for folketingets partier kunne gøre rede for ansættelsesproceduren der er dog også gode ting i lovforslaget det skal med der vil for eksempel fortsat være optagelsesprøver til uddannelsen både til bachelor og kandidatdelen der bliver ikke krav om studentereksamen for at blive optaget og skuespillerne får bedre mulighed for at videreuddanne sig ved at

vi støtter også at de kunstneriske uddannelser kommer tilbage til kulturministeriet hvor de rettelig hører hjemme dansk folkeparti vil derfor afvente udvalgsbehandlingen inden vi tilkendegiver hvordan vi stemmer ved

kæmpe arrangement hvor alle børnehavebørn og

blev tilbudt det vil sige de blev næsten tvunget til at deltage i mindst én teaterforestilling det var en øjenåbner

se film så det at komme ind at se en teaterforestilling

var virkelighed for dem heldigvis er der

der ønsker at tage en uddannelse inden for scenekunst og nu bliver der mulighed for en bachelor og kandidatuddannelse også inden for scenekunst disse uddannelser

ændre sig fra tidligere at have været en uddannelse på tre fire år til at blive en bachelor og kandidatuddannelse men selve optagelseskravene ændres der ikke på det vil få den konsekvens at der vil komme en uddannelsesinstitution inden for scenekunst så de nuværende videregående scenekunstuddannelser

kan komme under én hat radikale venstre kan støtte

det er også et arbejdsmarked der stiller høje krav

at de færdiguddannede omstiller sig til et arbejdsmarked der er i konstant forandring

skal scenekunstuddannelserne kunne matche for vi skylder vores unge talenter de allerbedste forudsætninger for udfolde og forhåbentlig da også kunne leve af deres talent

vi er glade for at man med lovforslaget indfører en bachelor og kandidatstruktur på de kunstneriske uddannelser en harmoniseret struktur vil resultere i bedre muligheder for institutionssamarbejde mellem de forskellige uddannelsessteder fleksibiliteten i de kunstneriske uddannelser vil blive styrket ved at de studerende får nemmere adgang til en kandidat eller masteroverbygning eller kan skifte uddannelse øget fleksibilitet vil også medføre at de studerende får mulighed for at arbejde og få erfaring inden de vælger at specialisere sig med en kunstnerisk overbygning og man sikrer samtidig bedre rammer for effektivt samarbejde med forskningsmiljøerne rundtomkring i landet eller med andre internationale institutioner vi er også meget positive over for at

scenekunstuddannelsernes praktiske tilgang og egne unikke traditioner for undervisningstilgang det er vigtigt for os at uddannelserne ikke mister deres praktiske fokus eller risikerer at blive alt for akademiske det er vigtigt at lovforslaget ikke kommer til at føre til en for stor centralisering eller ensretning og vi er glade for signalet fra ministeren om at

bevare den regionale mangfoldighed og ikke vil tromle de lokale uddannelsesinstitutioners egen selvstændighed i forhold til tilrettelæggelsen af uddannelserne

der har i flere af høringssvarene været bekymringer

til størrelsen og sammensætningen af aftagerpanelerne hvorvidt det vil sikre mangfoldighed

håber at vi bliver skarpe til at holde et vågent øje med hvordan aftagerpanelerne kommer til at fungere i praksis det er vigtigt at uddannelserne har mulighed for en god dialog med omverdenen omkring dem når det er sagt synes vi altså samlet set at det er et rigtig godt lovforslag og vi glæder os til at se hvordan det forhåbentlig kommer til at styrke

enhedslisten var ikke med i den aftale

den indebar nogle grønthøsterelementer men det influerer altså ikke på delen her om

holdning til forslaget er positiv det giver rigtig god mening at samle de scenekunstneriske uddannelser med en ny institution samt at lade uddannelserne overgå til bachelor og kandidatuddannelse det skaber noget mere sammenhæng mellem de forskellige uddannelser og det muliggør en mere tværfaglig udvikling samtidig giver det de studerende bedre mulighed for at overflytte til andre uddannelser og skaber bedre betingelser for et internationalt perspektiv

og kandidatniveau ikke må betyde at det bliver en mere akademisk eller teoretisk uddannelse næsten ordret det samme som

bør stadig væk være orienteret mod praksis med en høj grad af viden fra netop praksisområdet ministeren afviser i høringsnotatet at der skulle være tale om en øget akademisering så det er også vores forventning samtidig er det helt afgørende for os at denne

omstrukturering ikke betyder at der bliver færre ressourcer til kerneopgaven på uddannelserne nemlig undervisningen hertil siger ministeren i høringsnotatet at der ikke flyttes midler fra undervisning til administration og det hæfter vi os ved det er vigtigt for os i enhedslisten at vi med en ny uddannelsesinstitution sikrer indflydelse til medarbejdere

og til aftagerorganisationerne det er vores forventning til ministeren at det vil blive imødekommet ved nærmere udmøntning af rammerne ligesom det er vores forventning at der

undervisning tilstrækkelig med vejledning og gode betingelser for forsknings og udviklingsarbejde

under kulturministeriets mulighed for

sidestille scenekunstuddannelserne med øvrige uddannelser i og med at man nu

sig bachelorer i nogle af høringssvarene er der udtrykt en bekymring for om det her nu er udtryk for en akademisering det udtrykte ordføreren for

også og om man kommer væk fra at det skal være praksisrelateret den bekymring deler jeg overhovedet

sit eget virke sin egen profession og at man også som et led i en bacheloruddannelse forholder sig teoretisk akademisk til det

kan kun være en styrkelse på alle områder og jeg tror ikke

men det kunne måske være med til at sikre at uddannelsesniveauet og det faglige niveau faktisk løftes så det synes jeg er en rigtig god ting og i øvrigt hvis man ønsker en grad som

i den her forbindelse og det er at når man lægger mange institutioner sammen til én institution er det selvfølgelig også udtryk for en centralisering vi har

professionshøjskolerne og på universitetsniveau intentionen og indgangen er jo at det også skal være en effektivisering af hvordan tingene foregår og et udtryk for at der skal være mindre bureaukrati jeg må desværre sige at min erfaring er at der meget tit sker det stik modsatte at man

og at der kan være en fristelse til selv om man har en geografisk decentralisering at der

kommer en centralisering

sige at det ikke er det der er intentionen med det her men jeg vil alligevel gerne hejse et advarselsflag sørg nu for at det her ikke

til yderligere bureaukratisering og sørg for at det ikke fører til en centralisering af de her uddannelser geografisk

med de små bekymringer vil jeg sige at liberal alliance støtter

skaber en solid grund for at uddannelserne kan udvikle sig til gavn for kunsten og kulturen og samfundet lovforslaget slår fast at uddannelsesinstitutionerne spiller en væsentlig rolle som kunst og kulturinstitutioner lovforslaget indeholder en række bestemmelser som er med til at sikre gode og bæredygtige rammer for uddannelserne de bestemmelser omfatter blandt andet uddannelsernes vidensgrundlag det internationale uddannelsessamarbejde

med dette lovforslag gennemføres der som noget meget væsentligt en ny organisering af uddannelserne på scenekunstområdet og det har alle ordførere jo også berørt det betyder at uddannelserne i løbet af nogle år går fra at være tre til fire årige uddannelser til at blive bachelor og kandidatuddannelser og det betyder at der etableres en ny landsdækkende uddannelsesinstitution for scenekunst som samler de nuværende videregående scenekunstuddannelser

tiltag bygger på den hovedanbefaling der er i rapporten udredning om de videregående uddannelser på scenekunstområdet som kom sidste år i september måned udvalget bag rapporten bestod af repræsentanter for ledelserne på de nuværende institutioner og repræsentanter for scenekunstmiljøet jeg mener at det er vigtigt at vi lytter til de kunstneriske miljøer derfor er der lagt rigtig stærk vægt på at forslagene til en ny organisering af scenekunstuddannelserne er kommet fra institutionerne selv

normalt kalder inddragelse af dem sagen vedrører jeg mener også at det er vigtigt at vi giver de kunstneriske miljøer mulighed for at

medansvar for deres egen udvikling og det er lige præcis det vi gør ved at følge op på rapportens anbefalinger

en opfattelse af at indførelsen af en bachelor og kandidatstruktur vil føre til en akademisering af scenekunstuddannelserne denne bekymring deler jeg ikke og der er gjort rigtig meget for at slå

syvtommersøm igennem at det

synspunkter på hvorfor det ikke vil det

har vi stadig væk en optagelsesprøve som indgang og der er ikke noget krav nogle steder om nogen som helst andre forudsætninger end det der leveres ved den optagelsesprøve

den anden vigtige ting er at selv om det bliver en kandidatuddannelse så er den

forskningsbaseret som alle andre kandidatuddannelser

de institutioner der ligger inde under den her

det er fysisk berøringsmuligt seende altså vi kan se hvad der sker fordi det er scenekunst

også understrege at det er en mesterlæreuddannelse man kan ikke læse sig til at blive scenekunstner det kan sig gøre

man udøver scenekunst så derfor må jeg sige at vi har en fælles interesse i at sikre

scenekunstuddannelserne bliver ved med at være af den karakter som er grundlæggende i dag det er ikke den karakter der ændres ved vi giver bare nogle andre muligheder end der er i dag ved at indrette strukturen

fordelen ved det er jo at man kan gå ud af bacheloruddannelsen gå ud i verden og gøre sig erfaringer prøve forskellige ting af og at man kan vælge at komme tilbage og

en kandidatgrad

scenekunstuddannelse for at blive engageret på et teater og udøve scenekunst det er et frit marked om man så

baggrunden for at vi

er jo at uddannelserne gerne vil kunne akkrediteres så de kan sammenlignes internationalt der er situationen bare at man akkrediterer

og der er det for lidt siger akkrediteringsfolkene hvis der kun er otte studerende per årgang

som vi gør med alle de institutioner vi er ansvarlige for og som vi etablerer i samfundet vi skal som politikere

følge dem og se at tingene

andre steder i samfundet og i

ved at gå ind og lave for eksempel administrative fællesskaber

man ønsket i den højskolelov folketinget vedtog

er der givet mulighed for at det kan man gøre gymnasierne har allerede gjort det de var meget meget tøvende i starten nu bruger de det som en besparelsesmulighed så de får flere midler ud af det

område også kan bruges til at forenkle nogle processer på den enkelte uddannelsesinstitution

vil tilgodese ansættelsen af en rektor hvad sker der egentlig når kulturministeriet skal udpege en rektor der har vi erfaring for at nedsætte

det gør vi faktisk når institutionerne skal have en rektor statens museum for kunst har lige fået en ny direktør og det skete ved et ansættelsesudvalg hvor vi havde international

der kom en fra det internationale kunstmiljø der kom en fra selve institutionen

en repræsentant for kulturministeriet for det skal der være i den slags situationer

så var der nogle faglige personer med det er jo en måde

ansættelsesudvalg på som er velkendt i andre sammenhænge det kan vi også diskutere hvordan

alt i alt det særlige i det fælles er jo den enkelte nuværende institution som kommer ind i fællesskabet men som har sit særpræg det er jo derfor den er særlig derfor kunne

ved at holde øje med at de ting som vi sætter stor pris på kan udvikles på den gode konstruktive måde og vi ser faresignalerne på det

vil levere al den arbejdskraft det er muligt til kulturudvalget når de behandler det her lovforslag så vi kan få

i oktober måned sidste år

at se at ministeren har taget forslaget op og ønsker at øge de frie fagskolers frihedsrettigheder

omhandler som sagt de frie fagskoler og vil give dem

deres fagudbud mentorordninger og campusdannelse den nuværende lovgivning for husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

betegnelsen husholdningsskoler og håndarbejdsskoler er ikke i trit med nutiden

så skoleordningen fremover går under betegnelsen frie fagskoler

ændres så til praktiske eller erhvervsrettede fag vi synes at det

og nødvendigt tiltag og det er positivt at loven for de frie fagskoler følger med udviklingen i samfundet og dermed

giver de frie fagskoler flere muligheder med lovforslaget foreslås også en ny nedre aldersgrænse for om skolerne kan modtage tillægstakst til en mentorordning for de unge den nedre aldersgrænse ændres fra sytten en halv år til seksten år

i uddannelsessystemet

på en fri fagskole optages på en erhvervsuddannelse

give de fagskoler mulighed for at indgå i campussamarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og i lovforslaget er der sat den begrænsning på de frie fagskoler at der i campussamarbejde minimum skal være en institution for erhvervsrettet uddannelse det er positivt at ministeren åbner op for campussamarbejde

udelukkende behøver at være indbefattet af en institution fra en erhvervsrettet uddannelse i venstre er vi glade for at regeringen vil være med til at give større frihedsgrader

til de frie fagskoler vi synes at forslaget indeholder mange gode ting men

regeringen åbner mere op i forbindelse med campussamarbejdet vi mener ikke at det er nødvendigt at der skal være en institution

i det her samarbejde vi så gerne at der

oprettes campussamarbejde uden en sådan institutioner og at de frie fagskoler fik en endnu større frihed til at kunne indgå i samarbejde med andre institutioner eller

vigtig del af det det her er et lille skridt i den retning hvor vi

stiller de samme krav til uddannelsen

lave et koncept der hedder parat til erhvervsuddannelser det er et rigtig vigtigt element i at opnå at flest mulige unge får en uddannelse det samme er arbejdet med mentorer og jeg synes det er et godt lovforslag socialdemokraterne

regeringen kan følge op på og udarbejde til lovforslag

en praksisorienteret undervisning der er rettet mod unge der har svært ved at

skal jeg ikke gøre yderligere ud af

det har fru anni matthiesen så glimrende gjort rede for men det er er noget der betyder en hel del for de frie fagskoler og

skoler der får elever ind på erhvervsuddannelserne ret hurtigt altså senest syv måneder efter opholdet

at de får mulighed for at indgå i campusfællesskaber og jeg synes egentlig det er fint nok

institutionerne er en erhvervsuddannelse det

at et navn som husholdnings og håndarbejdsskole ikke klinger hos ret mange unge er til at forstå lovforslaget om

helt helt logisk med dette lovforslag foreslås det også at navnet ændres fra husholdnings og håndarbejdsfag til praktiske og erhvervsrettede fag og dermed udvides skolernes fagområder

omfatte tekniske og håndværksprægede fag det giver mening det er vigtigt at så mange som muligt af de unge tager en uddannelse og med den her ændring

er der stor sandsynlighed for at endnu flere vil få sig en uddannelse

foreslås også at den nedre aldersgrænse for skolerne

modtage tillægstakst til brug for en mentorordning for unge som ikke har en kompetencegivende uddannelse sættes ned fra sytten

til seksten år radikale venstre

mening at styrke rammerne for skolerne i forhold til det vigtige arbejde som de laver det bidrager til at flere unge i danmark tager en ungdomsuddannelse

af loven vil skolerne bedre kunne tilbyde praktisk faglige pakker til de unge så de bedre kan fungere som et slags forstadie til en erhvervsuddannelse i den forbindelse synes vi også det er positivt at de frie fagskoler med lovforslaget får mulighed for at danne campus med ungdomsuddannelser

styrkede samarbejde mellem de frie fagskoler og erhvervsuddannelsesinstitutionerne skabe en lettere overgang til en erhvervsuddannelse for de elever der følger et forløb på en fagskole sf vil

arbejde for at flere unge motiveres til at tage en ungdomsuddannelse og lovforslaget skaber

at hedde frie fagskoler fordi det er meget mere dækkende for

beskrivelse af

tilgange til eleverne beskrives meget bedre her og meget mere rammende for det arbejde som skolerne egentlig laver det er vi meget tilfredse med i enhedslisten og derfor

og helt særligt til de unge og her spiller de frie fagskoler en meget stor

vi skulle regulere meget mindre hvilke udbud der er

skal være det burde vi slet ikke stå her og skulle tage stilling til

opbakning til det i dag

vi meget glade for at man sænker den nedre aldersgrænse

flest muligt unge får en uddannelse vi er også meget glade for at det sikres at der er en præmie for hver elev der senest syv måneder efter afslutningen på en fri fagskole efterfølgende optages

vi synes nemlig det er meget vigtigt at alle unge får en ungdomsuddannelse og for nogle unge betyder det altså at man skal gå en lidt anden vej for at komme dertil og de mange

fleksible tilbud er meget vigtige endelig åbnes

op for at de frie fagskoler kan blive en del af campusmiljøet på forsøgsbasis

vi synes i det hele taget det er rigtig vigtigt at vi forsøger at fange alle unge uanset hvor deres interesser er og derfor er det her et rigtig godt lovforslag som vi kan

af forskellige partier vi har også haft en rigtig god dialog løbende

ordførerne også har redegjort for der gør at det er en god pakke

den moderniserer uddannelserne gør dem mere målrettede i forhold til det

af den daværende regering det vil sige venstre og konservative samt støttet af socialdemokraterne dansk folkeparti det radikale venstre og kristendemokraterne i aftalen en styrket indsats over for unge ledige kompetencebeviset skal dokumentere varigheden indholdet og resultatet af det pågældende forløb herunder meritgivende kombinationsforløb og en eventuel praktik meningen med dette er at beviset skal kunne forbedre den unges chancer for at få godskrevet sine realkompetencer i forbindelse med overgangen til uddannelse eller til beskæftigelse beviset skal også øge den unges muligheder for at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed eller at starte

har for ministeriet gennemført en evaluering af ordningen med kompetencebeviset

vi er med i aftalen om kompetencebeviset

lille ændring som er til gavn for

få papir på gennemførelsen af et fagligt forløb på en produktionsskole da ordningen blev indført var der en aftale om at ordningen skulle evalueres i

konklusionen er at ordningen fungerer godt og dermed kan lovens revisionsbestemmelse

ophæves kompetencebeviset kan blive en permanent ordning og det kan vi selvfølgelig

og sf mener at der skal værnes om de kompetencer de unge opnår i deres uddannelsesforløb hvad enten det er ved en boglig eller en praktisk

gør et stort og vigtigt stykke arbejde for at bidrage til at vi opnår målsætningen om at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang får en uddannelse

det var positivt at indføre en midlertidig ordning i marts to tusind og tolv med et kompetencebevis for unge under et uddannelsesforløb

mener vi også at vi bør gøre den

den måde sikrer vi at de unge der fremover starter deres uddannelsesforløb på

på de kompetencer de har tilegnet sig vi håber at en

til unge på produktionsskoler kan medvirke til at de unges forløb tages med videre i deres senere uddannelse lovforslaget vil samtidig sørge for at kompetencebeviset stilles på lige fod med andre skolebeviser

og de unge som ikke har fundet ud af hvilken retning de vil gå i på produktionsskolerne

eleverne en række kompetencer og de bliver klædt på til deres

fald bidraget til en større anerkendelse af dels produktionsskolernes arbejde dels

elevernes hårde arbejde derfor er vi i enhedslisten

og var meget engageret i lovarbejdet dengang det

to tusind og tolv og det er så det der bliver permanent nu og det kan vi i den grad støtte op om

det her lovforslag samtidig med at vi støtter det her lovforslag

at at en årsreglen på produktionsskolerne fjernes sådan

at man kan gå på produktionsskole i længere tid end en år hvis det

som sagt også at der på et tidspunkt vil blive taget initiativ

uddannelseskarrusel vi også har fået skabt på ungdomsuddannelsesområdet som betyder at vi har nogle unge

udvikler sig til det jeg vil kalde uddannelsesnomader altså

tager rigtig mange ungdomsuddannelser i træk eller dele af

andet er det jo sådan med de nuværende su regler at man kan starte på hele fem forskellige ungdomsuddannelser med

vi ser også unge mennesker

gå og blive ældre hvis man altså ikke

kvalifikationer som øger ens sandsynlighed for at kunne ernære sig selv

men vi skal have kigget på den her tendens til at udvikle uddannelsesnomader det er fordi vi har været ubetænksomme i vores måde at skrue vores uddannelsesystem sammen på men vi støtter som sagt

kompetencebevis som skulle dokumentere varigheden og indholdet af konkrete forløb og dermed også de faglige kompetencer

man havde opnået man var enige om for at

at være god ordningen har haft lige præcis den virkning vi gerne ville have og derfor er det også meget klogt

faglige kompetencer eleverne opnår på en produktionsskole vi støtter derfor også fuldt ud forslaget

er sidste gang jeg er på folketingets talerstol og den har været slidt

jeg har nydt det rigtig meget og til alle de uddannelsesordførere der

samarbejde med jer og samarbejde med

i vil passe rigtig godt på folkestyret

er noget vi er enige om at det

de selvfølgelig får noget med sig når de er på en produktionsskole

tillade mig her uden for dagsordenen

trådte til som uddannelsesordfører for de konservative

der i den grad havde tyve års erfaring